forhenværende formand for folketinget erling olsen ved døden jeg vil bede folketinget sammen med mig mindes erling olsen erling olsen blev første gang opstillet til folketinget i nitten

fire og tres samme år blev han valgt til folketinget og herefter var han medlem frem til nitten

seks og tres og igen fra nitten

en og halvfjerds til nitten tre og halvfjerds samtidig med at han i perioden

halvfjerds til nitten tre og halvfjerds bestred posten som den første rektor på roskilde universitetscenter han blev igen medlem af folketinget fra nitten

erling olsens ønske var at få mere magt tilbage til folketinget der skulle være en bedre balance mellem regeringen eu

det lykkedes for erling olsen

få de væsentligste dele af planen vedtaget og dermed fik han sat et afgørende og varigt aftryk på sin gamle arbejdsplads erling olsen besad et intellekt ud over det sædvanlige hvilket helt fortjent

tilnavn han i øvrigt selv fandt passende han var klarsynet og havde en meget veludviklet humoristisk sans samtidig var han et særdeles venligt og hjælpsomt menneske med et positivt og lyst livssyn

holder en minuts stilhed til ære for erling olsen

i år på grund af graviditet og fødsel hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderen indkaldes som midlertidigt medlem det er vedtaget

jeg modtaget indstilling om at første stedfortræder for radikale venstre i københavns omegns storkreds nadeem farooq godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den første august i år i anledning af anne marie geisler andersens orlov der er ingen der beder om ordet og så går vi til afstemning

om lovforslagets endelige vedtagelse

beder om at medlemmerne registrerer om det fremgår af

afstemningstryk

ingen der beder om ordet så går vi til afstemning

om forslagets endelige vedtagelse

sidste almindelige møde i folketingssalen før sommeren men det at der ikke forventes møder i salen mellem den første juli og finanslovens behandling den sjette september i år er ikke ensbetydende med at arbejdet ligger stille der vil som sædvanlig jævnligt være møder i folketingets stående udvalg ligesom der vil være andre arrangementer som medlemmerne er engageret i

for salens kreds men jeg ønsker alle medlemmer en god og aktiv sommer og samtidig vil jeg gerne takke alle vores ansatte på christiansborg for deres indsats i det forløbne folketingsår rigtig god sommer til alle